titler på de anmeldte sager vil fremgå

uddannelses og forskningsministeren har meddelt mig at

den første ordfører er fra venstre herre jakob

den vækstaftale vi har lavet for fødevareerhvervene tilbage i april to tusind og fjorten

af vores produktionsvirksomheder er økonomisk belastet har nogle vækstmæssige udfordringer og derfor kan det være en rigtig god idé at sikre ny kapitaltilførsel når man mangler penge til

udvide produktionen eller at sikre sin fortsatte vækst vi kender

tre procent af deres løn i virksomhedens fortsatte produktion derfor hilser venstre også

er det jo et samarbejde mellem fagforbundet nnf

og halvfems arbejdspladser

selv om det er på forsøgsbasis de næste tre år jeg vil gerne opfordre regeringen til ikke at betragte lovforslaget som en sovepude

i fremtiden også behov for at man tænker nyt

at udvide forskellige vækstudspil for at sikre

produktionsvirksomheder nystartede virksomheder

for at vokse og blive større på det danske marked og

godt stoppe nu men jeg har en række spørgsmål

er nemlig ikke helt sikker på hvordan man skal fortolke en række spørgsmål og derfor er vi også nødt til at få svar på det fra venstres side før vi endegyldigt kan sætte stempel og underskrift på at vi støtter lovforslaget det første handler om den tvivl som også flere høringsparter udtrykker

det er nødvendigt at alle medarbejdere deltager i medarbejderselskabet før det

det synes jeg det er svært at blive klog på når man både læser lovforslaget

kan man tvinge medarbejdere der ikke ønsker at være med i et medarbejderselskab til at bruge deres privatøkonomiske formue til at deltage i bemærkningerne står sådan set meget klart at det kan være nødvendigt

også blive konsekvensen at medarbejdere der ikke ønsker at deltage kan

fortolkningsspørgsmål og derfor synes jeg det er uklart hvordan man skal tolke loven jeg har personligt og det har partiet venstre også store problemer med at et meget lille flertal

var en og fyrre medarbejdere der tvang fyrre medarbejdere der ikke ønskede at være med

nødt til at få afklaret et andet spørgsmål handler om det tilfælde hvor man mister sit arbejde lad os forestille os

forestille sig at herre preben bang henriksen og undertegnede var ansat i

og indgik i et medarbejderselskab det går så ikke så heldigt som vi håber vi investerer vores penge gennem et år men bliver opsagt fordi ikke går så godt i det tilfælde

loven at herre preben bang henriksen og undertegnede skal vente næsten op til otte år på at få vores indskud tilbage

det det man ønsker ønsker man at binde folks privatøkonomiske

afklare før vi kan sige ja et andet spørgsmål handler om det jeg vil kalde selvstændige juridiske enheder som jo er virksomhedsformen

mange større virksomheder det gælder også på fødevareproduktionsområdet har

større aktieselskab et anpartsselskab eller en anden selskabsform lovgivningen lægger op til at medarbejderne investerer deres midler i den afdeling de

i men det er uladsiggørligt med dansk lovgivning i øjeblikket man kan ikke kun investere sine penge i

er vi nødt til at sikre at lovgivningen er klar så medarbejderne ikke bliver stillet noget i

kan lade sig gøre jeg synes det er ufærdigt lovarbejde og det stikker medarbejderne blår i øjnene hvis

midler er sikret i en lokal afdeling af det selskab man investerer i

flere høringsparter der udtrykker

nødt til at sikre medarbejdernes retsstilling i medarbejderselskabet i det øjeblik at koncernen går konkurs står der skrevet i lovgivningen at indskud er

nødt til at spørge hvad betyder det

og hvis ministeren kunne gennemgå det teknisk ville det være rart for jeg er ikke klar over hvordan medarbejderne er

i det øjeblik man rammer en konkurs jeg er ikke klar over om det er i

gælder særlige regler med den meget upræcise formulering i lovteksten jeg skal så

lovforslaget men vi er nødt til at afklare de fem punkter

mulighed for at tvinge

mindretal til store privatøkonomiske investeringer er uheldig retsstillingen er uheldig den uafklarede selskabsform i

venstre jeg glæder mig til debatten og satser selvfølgelig på at de ordførere der kommer på efter mig har tænkt over de elementer og kan give et bedre svar end jeg kan særlig dem

de omtalte medarbejderinvesteringsselskaber her i danmark og at skattelovgivningen så i øvrigt øvrigt er er indrettet så den passer til den model

og sigtet er det helt klare at sikre danske arbejdspladser grundlæggende udspringer forslaget om medarbejderinvesteringsselskaber af aftale om vækstplan for fødevarer som regeringen lagde frem i december

en række af folketingets partier i april i år det skete jo kan man sige på bagtæppet af af nogle dramatiske begivenheder

mistet deres arbejde bornholmske svinebønder ville fremover

sejlet deres svin til sverige for at få dem

utrolig meget negativt for for lokalsamfundet og det var noget der optog

rigtig mange danskere i i de uger

også venstres ordfører kort beskrev

et medarbejderinvesteringsselskab medarbejderne mulighed for at indskyde op til syv procent af lønnen højst tredivetusind kr om året et indskud der skal bruges til at sikre at den virksomhed de arbejder i kan investere i de nødvendige moderniseringer der skal til for at virksomheden udvikler sig og dermed også at medarbejdernes arbejdspladser bliver fastholdt

men overordnet set handler det om at sikre at medarbejderne får et fradrag for deres lønindskud i medarbejderinvesteringsselskabet og at de udlodninger der

godkendelse af tilsynsmyndigheden og det er jo en af de mange værnsregler der er lagt ind i lovgivningen der skal sikre at det her ikke er noget man kan spekulere i at det her ikke kan være noget der giver adgang til

eller på andre måder underminerer at vi har gode arbejdspladser her i danmark

jeg tror at den grundlæggende pointe hvis jeg skal holde mig ude af af teknikken er at medarbejderne jo ikke skal betale indkomstskat af den løn de indskyder i medarbejderinvesteringsselskabet det

og jeg vil bare sige at det ikke er sådan grebet ud af den blå luft at man har valgt

investeres i så mener jeg i øvrigt at

er logisk og rimeligt at man beskatter afkastet som personlig indkomst fordi der er fradragsret for indskuddet jeg ved at skatteministeren også langt bedre end jeg kan opstille et regnestykke der viser at det

ikke er til ulempe for medarbejderne at vi har valgt den her model hvis

er det en lille smule gunstigere end hvis man havde valgt nogle af de andre modeller der har været på bordet

det kan være ministeren vil det ellers kan de med garanti blive sendt over til udvalget det

er vi kigger på høringssvarene at der generelt er opbakning til lovforslagets intention og at der så har været forskellige kommentarer og spørgsmål bekymringer som også venstres ordfører har været inde på

når vi afprøver en nyskabelse og det er jo en nyskabelse

medarbejderinvesteringsselskaber og det er noget vi prøver det er

er det helt afgørende at arbejdsmarkedets parter og organisationerne på området spiller en central rolle hvis det skal fungere derfor har vi også lyttet meget til de mange gode indspark som de er kommet med der er flere organisationer der har efterspurgt

skal være nødlidende i i en

som man også kan læse i høringsnotatet fra ministeriet

været overvejet hvad der er af muligheder her og konklusionen er at det vil være i modstrid med eus statsstøtteregler hvis man laver den slags afgrænsninger da investorerne

som jeg lige var inde på

en særlig skattefordel og derfor kan man ikke på den

selvfølgelig skal beskyttes på samme måde som tillidsrepræsentanter

der kan presses ind i et medarbejderinvesteringsselskab det her er en mulighed det er et

ved demokratiske afstemninger blandt medarbejderne

skal det ske med inddragelse af den relevante lønmodtagerorganisation for at sikre at medarbejdernes interesser bliver varetaget ligesom det nationale høringspanel

grundlag når tilsynsmyndighederne godkender medarbejderinvesteringsselskabet med andre ord er der

gjort en hel masse for at tænke i værnsregler som modvirker spekulation og jeg ved også at ministeren har brugt en hel del krudt og tid og tankekraft på at sikre at den her ordning bliver det er intentionen nemlig et rigtig godt tilbud der kan være med til at fastholde arbejdspladser i danmark og altså

til svindel og social dumping eller noget man skal kunne presses ind

som giver flere muligheder og som kan tilpasses de enkelte virksomheder

som ikke bliver reguleret ved lov men som reguleres ved det

det er en rigtig god måde at sikre en fleksibel model på der kan tilpasses de behov man har

jo vigtigt at sige

at at vi sikrer en ekstra mulighed mulighed med lovforslaget her til virksomheder og medarbejdere det her handler ikke om at trække en ny selskabsform ned over hovedet på nogen på ingen måde medarbejdere og lønmodtagerorganisationer skal altid godkende en oprettelse jeg glæder mig til at se hvad der kan komme ud af det her lovforslag og selvfølgelig også til at se

til medarbejderinvesteringsselskabet

jeg

er det socialdemokratiets opfattelse at forslaget hjemler den enkelte medarbejder en mulighed for selv at bestemme om han vil være med eller ej

stillingtagen eller er det sådan at hvis et flertal på arbejdspladsen der blev sagt ved en demokratisk afstemning stemmer noget andet igennem

fordi der her er tale om virksomheder der skovler overskud ind og udvider staben

den enkelte medarbejder vil være fuldstændig

være relevant at tage diskussionen om at oprette et medarbejderinvesteringsselskab så tror jeg at sagens alvor vil være klar for alle parter jeg tror ikke det

jeg venstre må få

men heri indgår ikke en ændring af ledelsesretten og det vil sige at man kan pålægge medarbejdere altså ved en fælles beslutning

investere i en virksomhed uden at der sker ændringer af ledelsesretten er det en ny politik fra socialdemokraternes side at

lave medarbejderinvesteringsselskaber kunne man ikke bare bruge den velkendte model med medarbejderobligationer

at man i det hele taget indtænker lønmodtagerorganisationerne både i forhold til den konkrete virksomhed men jo også når vi snakker om det nationale høringspanel der skal være med til at sikre at når tilsynsmyndigheden

ej heller er det noget vi forventer kommer til at finde anvendelse vidt og bredt

er en mulighed og et tilbud for nødstedte virksomheder og medarbejdere der gerne vil være med til at sikre at der kan investeres i den udvikling af

rigtig vigtigt at vi sørger for at de medarbejdere der kan komme til at stå i en svær situation fordi de både er i et afhængighedsforhold

deres arbejdsplads men jo også varetager medarbejdernes

at det her var en ordning som ville betyde

om et lille flertal kan bestemme noget

rimeligt som på bornholm hvor otte og halvfems procent af

fremfører med disse procentsatser med et lille flertal

grund for den aftale man ønsker på

en virksomheds medarbejdere til at finansiere

virksomhedens udvikling

med private virksomheder og så videre men det er jo en virkelighed

som er kommet i krise og så har alternativet nogle gange været mere skræmmende end at lave et lovforslag som det her derfor synes

enige om det måske ikke

af medarbejderne

legitimt at det bliver til virkelighed for alle virksomhedens medarbejdere

lovforslaget indeholder jo en række delelementer og man

den samme procentsats af hver en krone

vi kan se på bornholmermodellen som vi kan kalde den med hensyn til danish

en lavere procentsats men til gengæld er det uden maksimum for

investering i virksomheden så det her er ikke perfekt men det er brugbart og det er nyttigt og jeg tror på

vi skal i hvert fald gøre hvad vi kan fra politisk side for at sikre

være effektiv og dynamisk og drive en virksomhed til gavn for både ledelsen og ejerskabet men selvfølgelig også for

at fru astrid krag på vegne af socialdemokraterne sagde at det her var for virksomheder i krise

sådan hundrede procent nej de bliver kanaliseret videre til en investeringsforening

er med til på solidarisk vis at acceptere at nogle

betaler mindre i skat i en række år og så bliver de

bliver udbetalt efter

det indrømmer vi men vi mener at det er fuldt forsvarligt og vi kan støtte

konstruktionen skyldes det at der i aftaleteksten ganske fredeligt står alle medarbejdere skal bidrage med en del af deres løn for at opnå ejerskab det læses juridisk

ikke noget om at selv om et flertal ønsker

det synes jeg sådan set er relevant at få på banen

hvis venstre skulle støtte det her lovforslag så ville et cetera et cetera og

altså i min optik sådan en forståelse af

de forhandlinger der har været om det her har venstre været med ved bordet

og selve den kritik om om det skulle være

som skulle stemme for eller om otte og halvfems procent kunne være nok sådan som det er på bornholm er altså nogle elementer som alle var vidende om allerede da vi satte det her i værk

og jeg skal ikke blande mig i hvad den enkelte virksomhed sætter af kriterier sammen med deres medarbejdere og

så er

det er ikke oplæg til nogen særlig diskussion men jeg vil bare være helt sikker

dansk folkeparti forstår det foreliggende forslag derhen at

et vigtigt lovforslag der kan koste mange mennesker rigtig mange penge det er dødhamrende nødvendigt at vi ved hundrede procent hvad det går ud på så jeg kan konstatere at der i hvert fald

på dansk folkepartis og ministerens opfattelse af det og den

fuldstændig stringent økonomisk vægtning som gør at alle

det gør de jo ikke

indebærer at medarbejdere kan investere lønmidler i et medarbejderinvesteringsselskab selskabet foretager investering af de akkumulerede lønmidler i den virksomhed hvor medarbejderne er ansat

beløb og andre ting som mine ordførerkolleger har været inde på det vil jeg ikke trætte jer med men det der er vigtigt for mig at få sagt og det der også er vigtigt i forhold til den radikale opbakning og regeringens opbakning til det her er at det er et innovativt forslag som skal sikre at danske arbejdspladser bliver fastholdt i danmark

hører meget om produktionsarbejdspladser som forlader danmark

så er det her et udtryk for en konsensusmodel om man vil som vi i danmark er gode til den danske model hvor vi er gode til

sikre løsninger på arbejdsmarkedet på jobmarkedet så man skal se det som en forlængelse

en god model vi har fundet her

model alene der så at sige løser vores udfordringer men det er

ordningen som man kunne diskutere

det er vi også villige til at diskutere i den videre udvalgsbehandling

er jo en demokratisk måde at gøre det

det er sådan jeg forstår det jeg ved ikke om spørgeren hentyder

siger derfor

løst en række forskellige problemer

producerer på og

på bornholm én ting er

at løse et specifikt problem i en specifik tid men

på bornholm og de slagteriarbejdere der var i fare for at miste deres arbejdspladser

problem vi ser i flere brancher og mange steder i landet nu sagde den socialdemokratiske ordfører tidligere at

tankegangen om økonomisk demokrati og det må jeg give ordføreren fuldstændig ret i

synes at der er dele af modellen der er rigtig

sf er jo ikke med

i aftalen om fødevarer og det har ikke noget med den her model at gøre men det var på grund af

ville meget gerne have været inde i diskussionen om

stille en række ændringsforslag i den her proces fordi vi mener at den

er en række problemer ved den

misforhold i det magtforhold der bliver mellem

medarbejderne sætter en del af deres løn på højkant er det ikke nok at få

på den måde

på om arbejdspladserne skal flyttes ud

om man skal tage miljøhensyn

man nu får beskyttelse på linje med med

blevet et reelt nybrud

det er ikke kun slagterierne men en lang række brancher der er udfordret af globaliseringen af af konkurrencen og hvis det er muligt at redde en virksomhed fordi medarbejderne går ind og bliver inddraget og sætter noget af deres

egen løn på spil for at redde virksomheden

det bliver modsvaret af en reel indflydelse

faktisk synes at nogle af de problemer vi ser i øjeblikket

kunne ende i noget der

de medarbejdere der er

arbejdspladserne

i virksomheden også har en reel interesse i at den skal overleve

at der er en række ting vi bliver nødt til

er mellem virksomhedsdeltagerne og medarbejderdeltagerne og i forhold til en mere reel

ledelsesretten når man nu

op med en en traditionel

sikker på at intentionen også er at det her skal

måde både at beskytte danske arbejdspladser på

mener vi stadig væk at der er nogle ting der skal rettes op på inden vi

ordføreren så er enig i at det heller ikke kan være rimeligt at man i den mellemliggende periode hvor man har indskudt penge i selskabet

har mistet sin stemmeret på selskabets generalforsamling det står der faktisk i

at der skal være rimelighed imellem det at man sætter noget på spil

både spørgeren og hans kollega herre jakob engel schmidt jo ret konkrete i

spørgsmål som jeg er enig i men jeg mener

at problemstillingen er endnu større det her er et nybrud i den måde man kan organisere sig på et nybrud som jeg hilser meget velkommen hvis vi får rettet op på nogle af

ud af at indgå i en ny model

og det er der ikke

en titel jeg har måttet bære nogle gange en ny lov om medarbejderinvesteringsselskaber skulle muliggøre realisering af den aftale den aftale nnf indgik med danish

det lovforslag som regeringen har fremsat er langt mere vidtgående og langt mere favorabelt for arbejdsgiverne end bornholmeraftalen

er et generelt lovforslag for alle virksomheder der skal bruges til at presse lønarbejderne til at levere risikovillig kapital til deres arbejdsgiver bornholmeraftalen indebærer at alle ansatte skal deltage i et medarbejderinvesteringsselskab det princip

lovforslaget bornholmeraftalen indeholder desuden et princip om at alle deltager på lige bidragsmæssige vilkår

at de bedst lønnede betaler den laveste procentsats ved at lægge et loft på tredivetusind kroner i årlig indbetaling det betyder at dem der har en løn på tyvetusind kroner om måneden betaler syv en halv

over fireogtredivetusind kroner om måneden betaler en lavere procentsats der oven i købet falder jo højere indtægt man har lovforslaget sikrer risikovillig kapital men det sikrer ikke at de der indbetaler også har kontrollen med selskabet tværtimod sikrer lovforslaget

den virksomhed der modtager lønarbejdernes penge har kontrollen arbejderne skal betale men der må ikke rykkes en tøddel ved ledelsesretten lovforslaget betyder endvidere at arbejdere der afskediges må vinke farvel til deres indskud ikke alene skal medarbejderne investere en andel af lønnen for at hjælpe arbejdsgiveren de skal også samtidig leve med truslen om at blive skoddet ved fyring og går det for alvor galt så virksomheden lukker er indskuddene ikke beskyttet af lønmodtagernes garantifond det er muligt at regeringen vil henvise til

alle de ovennævnte problemer kan løses i nogle konkrete aftaler men tendensen vil selvfølgelig være at arbejdsgiverne målrettet vil gå efter de skitserede minimumsrammer i loven

til at finde anvendelse i reelle kriseramte firmaer

til eu i høringsnotatet op til at

gælde for alle virksomheder der lægges kort sagt op til et overdådigt tag selv bord for alle arbejdsgivere der med fyringstruslen kan presse deres ansatte til at acceptere en reel lønnedgang derfor bør lovforslaget der netop kalder medarbejderinvesteringsselskaber en prøveordning begrænses til overenskomstdækkede industrivirksomheder med mindst fem og tredive ansatte medarbejderinvesteringsselskaber skal ikke kunne bruges som redskab til effektiv social dumping

der sikrer de ansattes og de faglige organisationers rettigheder og indflydelse som forslaget ligger vil enhedslisten stemme imod det hvad angår l ti der omhandler de skattemæssige konsekvenser af l seksten skal vi blot knytte en enkelt bemærkning nogle faglige organisationer brokker sig over at et eventuelt afkast af medarbejderinvesteringen skal beskattes som lønindkomst og ikke som den meget billigere kapitalindkomst stod det til enhedslisten burde kapitalindkomst beskattes som løn

vil blive mindre i fremtiden i kraft af at man udruller regulering

over bankerne

det hele taget synes vi også det er godt at der er mulighed for mange forskellige selskabsformer det giver mulighed for at forskellige selskabsformer kan konkurrere med hinanden og at man kan finde ud af hvilke der er bedst til at skabe vækst og velstand og de vil sandsynligvis blive mere udbredt

at jeg deler venstres forundring over at nogle lønmodtagere kan

til at investere deres løn

at der kan opstå sådan nogle om ikke misforståelser

forskellige tolkninger af et lovforslag som partierne har siddet og forhandlet

var jeg af den klare overbevisning at det var sådan at ønskede man som medarbejder ikke

investere i det selskab man var ansat i så kunne man ikke blive tvunget til det selv om et flertal af ens kollegaer syntes at det var en god idé jeg må sige at det er ret principielt for os at et flertal ikke kan bestemme over

ikke kan bestemme at et mindretal uanset hvor lille det mindretal er

det er selvfølgelig beklageligt at vi står her og behandler et lovforslag hvor der opstår sådan

misforståelser men de her misforståelser må må blive afklaret og så må vi

holde fokus på at der er en bred enighed om at vi synes at det er en god idé at der opstår nye selskabsformer konklusionen på det er at

over for at der kommer en ny selskabsform med

medarbejderinvesteringer men der er altså nogle spørgsmål der skal afklares her

når der står at alle lønmodtagere skal bidrage med en del af deres løn for at opnå ejerskab så har vi altså også forstået det sådan at dem der så ikke ønsker det

det har de lov til

til at man er ansat i en virksomhed

jamen det er

står venstre i dag

har en anden opfattelse af hvad det her lovforslag

svare på det spørgsmål for det vil stadig væk være principielt anderledes

usædvanligt at der er forskellige opfattelser af hvordan et lovforslag skal forstås eller at der endda kan opstå misforståelser i forhandlingerne endda når aftaler er er

har måttet diskutere indholdet af noget man egentlig troede man havde aftalt

flere til at investere i danske virksomheder

kan vi grundlæggende støtte hovedelementerne i det vi ville godt have gjort det mere attraktivt at investere

givet en skattemæssig belønning hvis man gik ind og investerede

den model der er lagt an til her er fornuftig den betyder

og forhåbentlig vil det blive udbredt rundtomkring i danmark

for nogle år siden altså at have nogle egentlige medarbejderobligationer de var skattemæssigt begunstigede og det var attraktivt at investere i dem

fra medarbejderside at det ikke gav en reel indflydelse på virksomheden

så en kombination af det attraktive der var ved medarbejderobligationerne og sådan en ms ordning ville nok være den bedste måde at gøre det på

vi kan støtte hvis vi så tager den

hvad definitionen er på om alle er med eller ej da jeg læste det

sådan at hvis et flertal

var man med men så var det dem

og det må vi jo så tage en diskussion af under udvalgsbehandlingen det er ikke sådan at vi

konstruktionen er god den er relevant og den vil være med til at øge investeringerne i danske virksomheder og sandsynligvis også redde nogle virksomheder i nogle områder af danmark så det står vi ved men vi synes også det er relevant at man diskuterer hvem der er tvunget til at være med i en ordning som man måske ikke selv har interesse i

investere i sin egen virksomhed men det kan jo være

noget malplaceret at man så tvinger dem til det

de konsekvenser det vil få hvis de skal forlade virksomheden og ting men det må vi tage under udvalgsbehandlingen summa summarum er at vi godt

forslag som er et skridt i den rigtige retning og så må vi tage en grundlæggende diskussion om hvem der er med og hvem der ikke

til sf som jeg også fornemmede var positive de

og en virksomhed henvendte sig til mig og sagde at de

havde nogle udfordringer med

regeringens side fra samfundets side

at medarbejderne fik mulighed for at lave

har vi så udformet et forslag

den pågældende branche men generelt

er opstået fordi der har været et behov derude jeg synes ligesom herre brian mikkelsen

en ny og en anderledes måde

der i hvert fald nogle enkelte eksempler på

kan sidde alle mulige sidegadevekselerer og spekulere i

er der en mulighed for at man kan bruge social dumping og andet alle de overvejelser har vi jo haft inde

netop social dumping i forbindelse med

komme og konstruere alle mulige selskaber så vi mener egentlig

det skulle være operativt

hvem skal være med og hvem skal ikke være med

lønmodtagergrupper der går ind og foretager en afstemning om

medmindre både arbejdsgiverne vil sige virksomheden og lønmodtagerne ønsker det der er ikke nogen der kan tvinge hinanden her det vi så har gjort i forbindelse med lovforslaget her er at vi jo

givet meget stor fleksibilitet lokalt

efter forgodtbefindende hvis man nu synes at der skal være to tredjedeles flertal

man kan jo for så vidt også

men man kan også godt skrive ind at det skal være en ud over halvdelen som som

er tilfældet andre steder det er noget man aftaler fra gang til gang

det er vel ikke så mærkeligt når man kigger på at der er tale om

har nogenlunde den samme logik her som faktisk også gælder når der skal vedtages overenskomstforhold

den ferie den barsel den løn

sådan er virkningen

afspejles i den her forbindelse så der hersker altså ikke nogen tvivl her

højere løn giver måske ikke nogen særlig god basis for at få det her til at fungere som noget særlig succesfuldt skulle

så derfor er det selvfølgelig sådan at det skal være noget der gælder for alle og

to hundrede slagteriarbejdere og to gartnere

så fleksibelt er det endda også

prøvet at tilstræbe al mulig fleksibilitet sådan at man kan indrette det sådan som man nu synes det er mest hensigtsmæssigt og mest demokratisk og mest rimeligt fra gang til gang der hvor man nu måtte gå hen i forhold til det her så blev der

risikovillig kapital man investerer i virksomheden vi kan jo ikke have at en risikovillig kapital skal

der findes et par tilfælde hvor man kan få pengene ud med det samme

pensionering og det andet

fra ld og andre steder hvor man har haft lignende konstruktioner

kapital ud af virksomheden ja så bliver det jo en ret sølle investering man på sigt kan foretage her

men man kan jo så i øvrigt henvise til ld og

kun anbefales

ny lovgivning og noget af det er også også helt nyt terræn

at gennemtænke så mange af de

efterstillet i forhold til andre sikrede kreditorer

en risiko forbundet med det her det skal man slet slet ikke lægge skjul på

skibby sagde noget meget korrekt

i danmark og at det her sigter på en type erhvervsstruktur som

bevare nemlig produktionsarbejdspladser

har været kraftigt udfordret vi har tabt i

ikke bare hele tiden tilpasse sig dernedad i lønkonkurrencen

men man kan jo bruge alle elementer sådan at vi stadig væk kan bevare og sikre at der er produktionsarbejdspladser i danmark og det her

specielt til produktionsdanmark

man kan stemme ved hemmelige og frie afstemninger

så på den måde har vi også sikret

vil man jo gerne have indflydelse på sin investerede kapital

den samme filosofi der lå bag tankegangen i forhold til

ød havde man måske tiltænkt de faglige

lidt større rolle det gør de så ikke i så

på den kapital som man investerer er da egentlig sådan en meget forjættende og udmærket tanke som det da synes jeg er værd at forfølge og tilslutte sig og i øvrigt

vi rejste i de bemærkninger der netop er afgivet blandt andet

bringer mig så videre til at spørge mener ministeren så ikke

som hvis det var at man stadig væk var ansat i virksomheden da man jo stadig væk har sine midler bundet aktivt og udviklende

så må ministeren ikke misforstå vores mange spørgsmål det

oversendt fra ministeriet på nogle områder indeholder en en meget udtalt form af ambivalens

et høringssvar står at man ikke kan forpligte medarbejdere der ikke ønsker det og i bemærkningerne står der at man kan tvinge medarbejdere

medarbejderselskabets generalforsamling jo skal være ejerne af selskabet

hvis man nu har været med i selskabet i

anden form for stemmeret

tredivetusind kroner ind i den her ordning må være noget vi klart kan

læse ud af lovforslaget og ordet klart hørte jeg så også ministeren bekræfte der blev sagt det er hundrede procent klart

er det jo hvert andet høringssvar der sætter spørgsmålstegn ved at man ikke kan læse det ud af lovforslaget og derfor spørger ministeriet

høringspunkterne er at der stilles således blandt andet ikke i lovudkastet krav om at alle medarbejdere skal deltage i

gang jeg har mødt den her i salen i dag fra venstres side jeg tror også

ordfører var inde på det så

det eksempel hvor jeg siger

under ét så er alle slagteriarbejdere omfattet men hvis der nu er to gartnere på virksomheden som af en eller anden årsag ikke vil være med

man nu engang forholder sig der

at at man har en individuel ret til at melde fra

det er vi stemmer om så vi skal have gjort noget ved den

ved samme lejlighed kunne man jo så også kigge på det rimelige i at en medarbejder kan komme med i et selskab og investere i et selskab og så blive afskediget dagen efter og stadig væk have sine penge bundet i fem otte år jeg ved godt ministeren henviste

er en ordning der specielt er hængt op på medarbejderens deltagelse og medarbejderens interesse i at lige netop det firma overlever

og andet der er nogle afgrænsningstilfælde her

gerne nærmere på men bordet fanger som det gør på mange andre områder her og det gør det jo ved

at man kunne risikere eksempelvis kun at være ansat i to måneder i den pågældende virksomhed og så indskyde to måneders bidrag

hvad det bidrag så er blevet til hen over

ikke nogen bagatelgrænse for det heller så meningen er

alle medarbejdergrupper også sådan at det kan blive slagkraftigt så man kan bruge investeringen til noget så

hvis det er i reel fare og den bliver så også udvidet så man kan gøre det alligevel hvis man bare synes en god idé

er lidt specielt at man kan blive fyret endda i en situation hvor det

på grund af en eller anden rekonstruering af andre hensyn

spil og så kan der gå noget tid før man kan få det ud jeg vil så bare gerne have

oprettet på den anden side altså at den risiko det indebærer

tabe sit indskud bliver modsvaret af mere reel indflydelse og

kan man selvfølgelig ikke arbejde med det det man kan gøre her

en aftale med virksomheden om hvordan virksomhedens

også lavet en aftale om hvad de penge skal bruges til og hvad det er for en investering og udvikling man ønsker der skal foretages på slagteriet derovre og ikke

sige at direktørerne på stedet kan få lov til at købe røde ferrarier fordi det ville nok være rimelig urimeligt

i forhold til firmaets drift som

ledelsesretten som ministeren også siger men men i forhold til at

på en række betingelser om hvordan virksomheden investerer opfører sig godt

den øvre grænse for hvor meget indskud man kommer med

jeg har forståelse for at man er med i en regering hvor der også er et andet parti og at der skal skabes et flertal men er det visionen her at medarbejderne inviteres til at investere

ledelsesretten er uantastet i det firma man investerer i

synes man også det er rimeligt at medarbejderne får indflydelse i

den kapital der nu engang bliver indskudt men at anfægte ledelsesretten

den prisklasse typisk har en progressiv skat

den skat som de slipper for at betale er

var inde på er det typisk ikke særlig mange medarbejdere

lokalt kan aftales nogle andre betingelser om at de

debat og har i den forbindelse hørt bemærkninger vedrørende denne del af loven

om lidt skulle der være synspunkter fra ordførere vedrørende l ti som jeg ikke har bemærket mig

jeg ganske sikker på at ordførerne

glæder mig at der med lovforslagene om

skabes et solidt fundament

for bevarelse af danske arbejdspladser den tre årige forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber indebærer at medarbejdere kan investere lønmidler i et medarbejderinvesteringsselskab medarbejderinvesteringsselskabet investerer de indbetalte midler i den virksomhed hvor medarbejderen er ansat eller i virksomhedens leverandører eller aftagere medarbejderinvesteringsselskaber er en nyskabelse også i skattemæssig henseende med dette og det af erhvervs og vækstministeren fremsatte lovforslag skabes der mulighed for at oprette medarbejderinvesteringsselskaber og det fastsættes samtidig at medarbejderinvesteringsselskaberne skattemæssigt behandles som aktieselskaber medarbejdere som vælger at indskyde midler i medarbejderinvesteringsselskabet vil få fradrag for indskud på op til syv

procent af deres løn dog højst tredivetusind kroner årligt fradragsretten giver overordnet mulighed for indskud af flere midler i medarbejderinvesteringsselskaberne dermed kan jeg med tilfredshed notere mig

der kan foretages tilsvarende større investeringer

medarbejderne bliver først beskattet når medarbejderinvesteringsselskabet efter en årrække forventes at tilbagebetale de indskudte midler

jeg har noteret mig den positive tilkendegivelse om den skattemæssige del altså l ti hvor jeg kunne høre at der var nogle spørgsmål som skal afklares vedrørende

fra erhvervs og vækstministerens side altså l seksten så

jeg kommer med et regneeksempel som også inddrager de alternative modeller som som har været diskuteret og og fra

herre brian mikkelsens side bliver der dels nævnt

ved indbetaling til medarbejderinvesteringsselskabet og betaler derfor alene arbejdsmarkedsbidrag omstændighederne er således grundlæggende anderledes i forhold til en normal situation hvor en medarbejder investerer allerede fuldt beskattede midler det kunne for eksempel være i obligationer eller

vi prøver at tage et eksempel på det hvis der investeres et beløb på

efterskatbeløbet af en lønudbetaling på femogtyvetusind kroner efter arbejdsmarkedsbidrag og en marginal skatteprocent på fyrre i en obligation med en rente på fem procent årligt

kroner før skat og fem hundrede og tre kroner efter kapitalindkomstbeskatning med en skattesats på tre og tredive

således at afkastet efter skat bliver fem hundrede og fem og firs kroner altså bundbeløbet i de to sammenlignede eksempler er

tale om at man investerer på normal vis og man investerer igennem et medarbejderinvesteringsselskab bliver afkastet fem hundrede og fem og firs kroner i dette her eksempel hvor alt andet er sat lige under disse forudsætninger er investeringen i

skattemæssigt lidt gunstigere end fri

det besvarer det spørgsmål som som også fru astrid krag var inde på i spørgsmålet

er det sådan at modellen med medarbejderinvesteringsselskaber giver den enkelte virksomhed og medarbejderne en fleksibel ramme til målrettede investeringer til gavn for den pågældende virksomhed dette er i modsætning til de tidligere ordninger om skattebegunstigede medarbejderobligationer medarbejderne opnåede dengang ingen indflydelse på virksomheden i kraft af

også for en god ordens skyld understrege at den skattebegunstigelse blev ophævet som led i forårspakke

to tusind og ni med disse bemærkninger vil jeg

forhandlingen er åbnet den første ordfører er fra venstre

det er

systematiske overtrædelser af reglerne til at kunne udløse en samlet straf i form af eventuel fratagelse af retten til at drive fødevarevirksomhed nu har man så valgt at lave en evaluering af den ordning og det er sket i samarbejde med både brancheorganisationer og myndigheder og lad os bare sige at resultatet er at ordningen ikke fungerer efter hensigten det er jo sådan at ordningen ikke forhindrer virksomheder i at kunne begå systematiske overtrædelser eller fortsætte med det et eksempel pizzeriaet yellow

ret mange store overskrifter fordi de havde mange overtrædelser af fødevarelovgivningen det endte med hele nitten grove overtrædelser der blev registreret der var syv sure smileys på et år og der var femten politianmeldelser alligevel blev det pizzeria ikke lukket af myndighederne

på baggrund af

er det nu også en del af aftalen om vækstpakken i to tusind og

afskaffer næringsbrevsordningen men men men altså det er jo rigtig rigtig godt at vi får fjernet nogle regler der ikke virker ikke mindst når vi samtidig fjerner krav og gebyrer som belaster virksomheder landet over der er vi positive i evalueringen står der også at

at næringsbrevsordningen har bidraget til en mere effektiv planlægning for skats kontrolindsats og det fremgår også at politiet finder at ordningen har været enkel og effektiv så på den baggrund mener jeg at vi bør sikre at politiet og skat ikke nu helt fjernes fra muligheden

få en ordning så de også kan komme efter

ser frem til at høre hvad der kommer som erstatning

men alt det kommer vi til at stille spørgsmål om i udvalgsbehandlingen

vi er glade for afbureaukratisering og vi

er glade for at vi fjerner noget som ikke fungerer i kommer til at

tværgående redskab i fødevarekontrollen men på opfordring

igangsatte regeringen i to tusind og tolv

den fremgår det at næringsbrevet kun er blevet brugt i ganske få tilfælde og at myndighederne i forvejen har de nødvendige lovgivningsmæssige beføjelser til at gennemføre fødevarekontrol på den baggrund

opretholde en ordning der koster fødevarevirksomhederne fem hundrede kroner om året og hvor der er et gebyr på seks hundrede kroner for overhovedet at tage næringsprøven og

bruge pengene bedre også i et

lande som danske virksomheder konkurrerer med og den ekstra økonomiske og

byrde stiller selvsagt danske virksomheder dårligere end virksomheder i resten af

stopper for så

i et tæt samarbejde med erhvervslivet kommer med indspil til regeringen så vi kan skabe nogle langt bedre forudsætninger for danske fødevarevirksomheder socialdemokraterne vil blive ved med at lytte

understrege at afskaffelsen af ordningen ikke vil betyde en forringelse af fødevarekontrollen evalueringen af ordningen har netop vist at kontrolmyndighederne benytter sig af andre muligheder i lovgivningen myndighederne har altså fortsat de nødvendige redskaber selv om vi nu afskaffer

det danske erhvervsliv de bedste betingelser

gøre det de er bedst til nemlig at drive virksomhederne så produktivt som muligt

og det kan vi kun gøre hvis vi lytter til virksomhederne lytter til hvor de væksthæmmende foranstaltninger er og så kan vi sørge for at erhvervslivet i dagligdagen får

langt bedre rammer for at drive virksomhed

blandt andet simpelt hen lukker virksomheder hvis der er graverende eksempler

lovforslag om end et af de små

selvfølgelig også fjerner en en opgave hos en masse små

fødevarevirksomheders område besparelsen er

som er fremsat vi synes det er fornuftigt vi anbefaler det til vedtagelse jeg jeg har bare et afklarende spørgsmål som jeg lovede at stille da vi fik

at vi gerne lige vil have en orientering

få fjernet næringsbrevsordningen

heldigvis ikke sådan at vi slækker på fødevaresikkerheden kontrolmyndighederne

bruger som regel lovgivning fra deres eget område til at opretholde sikkerheden og det har været vigtigt for radikale venstre lovforslaget er en del af regeringens vækstaftale med v k df

det har fået en ganske positiv modtagelse af både branchen

for den politiske aftale som sf også er gået

men næringsbrevsordningen har ikke haft nogen effekt ud over at påføre fødevarevirksomheder unødige omkostninger og vi kan derfor fuldt ud støtte

at det skal være lidt nemmere

være virksomhed og lidt billigere at være virksomhed så man ikke skal betale prøvegebyr og ikke skal betale et løbende gebyr

folkeparti det gør livet en lillebitte smule billigere og lettere for virksomhederne samtidig med at man har en effektiv forhåbentlig

til hvad der oprindelig har været lovens intentioner og dem medvirker

konstruktivt til at besvare i udvalgsarbejdet

tilslutning det har virkelig beroliget mig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

jeg skal så udsætte mødet

her vil man tage den analysemæssige beføjelse

konkurrenceråd et skarpere mere slagkraftigt og uafhængigt konkurrenceråd med i alt syv medlemmer

der skal sidde der men det er der folk med flere stjerner på skuldrene end undertegnede der får fornøjelsen af sammen med ministeren naturligvis det er noget helt andet ministeren kan naturligvis stadig væk bestille analyser sætte sig

selv personligt rigtig meget derfor er vi glade for

i konkurrence og forbrugerstyrelsens arbejde direkte beslutninger lægges ind under organet

konkurrencerådet vil vi derfor komme denne tvivl til livs og sikre at analyser udarbejdes uafhængigt af politiske interesser

det synes jeg og venstre er rigtig vigtigt og interessant

er vi glade for at regeringen tager virksomhedernes ønske om

anvendelig konkurrencelovgivning ad notam og handler seriøst på det ønske som flere høringsparter også

konkurrence mellem virksomheder kommer i vores optik altid den enkelte forbruger til gode

vi sikrer at undgå markedsfejl at vi sikrer at den rigtige pris for det rigtige produkt tilgår de forbrugere der måske har svært ved at løfte en analyseopgave på egen hånd det er vigtigt at

konkurrenceråd der hjælper med det sund konkurrence

sige tak for ordet

rammer der skal til for at have netop sådan en sund konkurrence derfor fremsættes det her forslag

der skal styrke konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning lovforslaget er jo en forlængelse af den del af vækstaftalen fra juni måned i år hvor regeringen sammen

foreslås det at det nuværende konkurrenceråd

omlægges til en professionel bestyrelse bestående af syv medlemmer i en ny og slankere bestyrelse vil medlemmerne blive udpeget på baggrund af faglig og teoretisk viden og det vil give konkurrencerådet den nødvendige fleksibilitet og ekspertise desuden foreslås det at konkurrence og forbrugerstyrelsens analyseaktiviteter fremover skal referere til konkurrencerådet i stedet for til erhvervs og vækstministeren det drejer sig dog om en lovfæstning af anvendt praksis men alligevel er det jo et vigtigt skridt for at sikre analysernes legitimitet som den tidligere ordfører

stadig væk kan anmode om at der gennemføres analyser af bestemte områder lovforslaget bringer dansk konkurrencelovgivning på højde med lovgivningen i lande som vi normalt sammenligner os med og er i overensstemmelse med den bedste praksis i eu af høringssvarene fremgår det at

men at flere har kommentarer til rådets sammensætning særlig vedrørende formanden for konkurrencerådet

har givet udtryk for at de ønsker en landsretsdommer som formand for konkurrencerådet det anføres at det vil styrke retssikkerheden og bevisbestemmelsen i de konkrete afgørelser men formandens rolle i konkurrencerådet er dog ikke kun at tage juridisk stilling til konkrete sager formanden skal også tage stilling til konkurrenceanalyser og strategiske tiltag på konkurrenceområdet

er altså ikke kun tale om rent juridiske vurderinger og for at sikre den nødvendige kompetence

i rådet foreslår vi så

med lovforslaget at formanden og næstformanden kun kan udpeges blandt de fire medlemmer med enten juridisk eller økonomisk sagkundskab

det præciseret at denne sagkundskab bør være af enten konkurrenceøkonomisk eller konkurrencejuridisk karakter

hovedelementet i forslaget er at skabe gode rammer for varetagelsen af konkurrencelovgivningen det gør vi ved at omdanne konkurrencerådet til en professionel bestyrelse så rådet har de bedst mulige forudsætninger for at løfte

alle kan være med til at skubbe samfundet frem

sikre at forbrugerne ikke betaler for meget for

og ydelser socialdemokraterne

nuværende konkurrenceråd omlægges til et mindre og mere styrbart råd det er jo sådan at der løbende har været rejst tvivl om rådets effektivitet og uafhængighed set i forhold til den relativt store repræsentation af brancher og interesseorganisationer i det

fremover vil konkurrencerådet bestå af syv medlemmer alle med en særlig kompetence inden for

et rådgivende udvalg som så efterfølgende

bidrage med input

det fremover vil være konkurrence og forbrugerstyrelsen som vil referere til konkurrencerådet og ikke som nu direkte til erhvervsministeriet og

bedre billede af hvad det egentlig er vi skal have i fokus og det er selvfølgelig at konkurrencerådet er i stand til at håndtere de opgaver som de får uden at blive beskyldt for at være partiske eller at have specielle forudindtagede holdninger så vi ser frem til den proces der kommer nu og vi håber på

kun et enkelt spørgsmål og det er så i forhold til den

konkurrence og forbrugerstyrelsen også fremadrettet med det her lovforslag kommer til at kunne

den kan jo være nødvendig men jeg tænker bare på

overveje at det også bliver i

vil få i forbindelse med en eventuel konkurrencestridig sag

i fængsel som kriminel nogle gange ender man jo med at få en bøde det ser vi også med karteldannelser og andre ting hvor danmark jo også har virksomheder der har fået bøder fra eu og andre steder så

ind under den samme procedure med hensyn til offentliggørelse på

lovforslaget er for det første at omlægge konkurrencerådet til et mindre og mere professionelt

også at vi opretter et rådgivende udvalg som kan vejlede konkurrencerådet om hvilke områder der bør analyseres eller laves vejledninger for og det her rådgivende udvalg kommer til at bestå af blandt andet branche og interesseorganisationerne

referere til konkurrencerådet når de udarbejder konkurrenceanalyser det sker langt vejen allerede i dag

formål at sikre en større uafhængighed omkring styrelsens analyseaktiviteter initiativerne i dag er en del af regeringens vækstaftale med venstre

laver en lang række analyser på eget ansvar uden at ministeren har ansvaret for det samtidig med at ministeren selvfølgelig også kan bestille analyser vi tror det er en forbedring

konkurrencemyndigheder kan udveksle oplysninger med blandt andet grønland og færøerne men der er to ting vi er meget kritiske over for for det første er vi ikke enige i at forbrugerhensyn ikke

repræsenteret i konkurrencerådet og derfor støtter vi ikke forslaget om at lave en bestyrelse hvor forbrugerne ikke er repræsenteret for det andet er vi kritiske over for at ministeren ikke længere skal have ministeransvar for konkurrenceanalyserne derfor stemmer vi nej til lovforslaget

der oprettes også et rådgivende udvalg som kan levere bidrag til konkurrencerådet

vel helt grundlæggende går ud på at vi får en bedre konkurrence i danmark til fordel for forbrugerne det kan vi støtte varmt op om vi har dog bemærket os

at en del af høringssvarene giver anledning til nogle spørgsmål blandt andet danske advokaters

hvor man har nogle betænkeligheder omkring retssikkerheden

i det her lovforslag

hvad ministeren mener

de betænkeligheder omkring retssikkerheden men jeg vil godt understrege at vi er

flere også har påpeget når man sådan læser høringsbidrag og nogle af de henvendelser jeg har fået at der bliver en reel mulighed for at bestyrelsen både får autonomi men også får reel indflydelse i forhold til at sætte ting i gang og i forhold til at være i den dialog som er så vigtig

bestyrelse er en god idé så er

rådgivende udvalg

fornuftig konstruktion og en smart måde man har gjort det på for at få involveret parterne

af de bemærkninger der er at man ligesom får præciseret hvad

mødes et par gange om året og at formanden for bestyrelsen skal mødes med med det rådgivende udvalg og så videre alt det må man jo drøfte

svært at tage politisk stilling til men det er vigtigt at man

de får noget reel pondus og noget reel kompetence for

at man skal bruge dem til at gå ind og kigge på de konkurrencesager og få noget input og en dialog så det kan forløbe bedst muligt og der er det lidt diffust hvad det rådgivende udvalg egentlig skal udfylde af funktion men vi støtter

vedrørende offentliggørelse af diverse domme

spørgsmål om retssikkerhed

med høringssvaret kigger vi også på altså alle spørgsmål skal vi selvfølgelig nok få besvaret ordentligt

redegøre fuldt ud for hvordan

men det må vi jo forsøge alligevel sådan at også de konservative

så er

minus enhedslisten og jeg forstår at det var

begrundelser var at man vil fjerne ministeransvarligheden for en række af analyserne

udgangspunkt tilfredse med lovforslaget

par bemærkninger som bør nævnes der er generelt en for lav repræsentation af erhvervsfolk i det nationale turismeforum og i

board venstre er uforstående over for hvorfor ikke alle tre udviklingsselskaber

erhverv og mødeturisme og storbyturisme er repræsenteret i

nationale turismeforum

bekymrede for at erhvervet ikke vil have stor nok indflydelse på den kommende strategi for turisme hvilket ellers vil være hensigtsmæssigt da det jo netop netop er erhvervet der skaber væksten og ikke ministerierne derudover

vi bekymrede for om kommunerne får stor nok indflydelse i forhold til regionerne kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe vækst og til at skabe arbejdspladser i dansk turisme kommunerne

vi ikke må glemme i den overordnede organisering de mange høringssvar antyder også at det netop er

man bør være meget opmærksom på denne problemstilling i venstre håber vi at loven kan bidrage til at fastholde den positive udvikling som de nye tal fra visitdenmark viser det er vigtigt for danmark at vi investerer i dansk turisme så vi kan skabe øget omsætning og flere arbejdspladser det vil også bidrage til at skabe et danmark i bedre balance men på trods af at vi mener at erhvervet er for lidt repræsenteret i både det nationale turismeforum

board tror vi alt i alt at lovforslaget kan styrke dansk turisme

i hele landet og turismen har potentiale til at skabe endnu mere vækst og endnu flere arbejdspladser hvis den får de rette vilkår på trods af løfter om det modsatte kom dansk turisme aldrig ind i den erhvervspolitiske varme i løbet af nullerne og meget vækstpotentiale er spildt på den konto det er ændret nu som den første regering tager vi

en del af vores regeringsgrundlag at styrke dansk turismes vilkår og vi har lavet en vækstplan for dansk turisme der afsætter de nødvendige ressourcer nu får vi så en samlet turismelov der skal give branchen bedre og mere effektive rammer turismeerhvervet

mere effektiv indtil nu har arbejdet med at styrke dansk turisme stukket i mange retninger forskellige indsatser i stat

regioner og kommuner og i selve branchen

der har været problemer med at koordinere arbejdet med loven skaber vi rammerne for en mere effektiv styring og organisering af dansk turisme hvor ressourcerne bliver brugt på den bedste måde vi skaber kort sagt rammerne for

nationalt turismeforum

turismefremmende indsats

på området skaber vi et fælles kompas der skal udvikle dansk turisme

tyve samtidig nedsætter vi dansk

og arbejdsmarkedets parter det er vigtigt for os socialdemokrater at vi inddrager de mennesker og organisationer som arbejder med turisme til daglig på den måde får vi samlet ekspertisen og ideerne fra forskellige dele af erhvervet i det fælles

foruden det nye forum

board nedsætter vi tre regionale udviklingsselskaber de skal arbejde med at styrke henholdsvis kyst og naturturisme erhvervs og mødeturisme og storbyturisme

overhovedet lave en decideret lov for turisme jo vi bruger årligt en halv milliard kroner fra det offentliges side på at styrke turisme

som nu kan skabe større effekt det er sund fornuft at få mere for pengene turismen har den store fordel at det er en branche med arbejdspladser i til ufaglærte såvel som akademikere i byer

i landdistrikterne og så kan arbejdspladserne af gode grunde ikke flyttes til udlandet

flere produktionsarbejdspladser giver det rigtig god mening at investere i et erhverv som leverer

er vedtaget af et bredt

politisk flertal det glæder mig personligt at vi har en regering som ønsker brede aftaler og forlig det er en gevinst for demokratiet

og vi socialdemokrater kan naturligvis støtte

flertal her i folketinget i dansk folkeparti

et af de erhverv som vi er nødt til at fokusere ekstra meget på i de kommende år det er noget som vi har sagt talrige gange vi har faktisk også sågar foreslået at vi skulle have en turismeminister som havde det her område helt som sit eget

julie skovsby

udføres af folk med en mindre grad

det er nogle rigtig gode ting samlet set for det danske samfund at vi har sådan et erhverv i danmark og vi skal også prøve på det er også det vi gør med det her lovforslag

det endnu mere attraktivt at investere i at udvikle den danske

samlede turismelov for danmark

efterspurgt fra flere sider igennem flere år og det er da korrekt at den nuværende regering så er den der er lykkedes at komme i mål med en fælles aftale på området

at se hvad det her får af langsigtede konsekvenser

fremstå mere attraktiv over for

vælger at bruge deres sommerferie og deres opsparede midler

hvis det er det der er mulighed for

status på udmøntningen af det her lovforslag og de konkrete initiativer som ligger i det blandt andet den nye

det nationale turismeforum og det her

udviklingsselskaber som jo

udvikle den danske turismestrategi dansk kyst og naturturisme er jo et af de steder hvor vi har haft rigtig mange omsætningskroner og rigtig mange besøgende også udenlandske turister men hvor man også har

hilser det i hvert fald velkommen i dansk folkeparti at vi kan se frem til at der bliver en forhåbentlig bedre udnyttelse af de mange gode ting vi har i danmark

vores kyst og naturturisme endelig

haft diskussionen her i folketinget mange gange blandt andet i to tusind og og elleve tror jeg det

der bliver afholdt i danmark nu er det jo så en del af regeringens plan og en del af det som er blevet virkelighed og

selvfølgelig meget glade for at det nu også betyder at danske virksomheder inden for det her område altså hoteller og konferencecentre i højere grad kan begynde at konkurrere også på internationalt plan så vi ikke skal lide under den meget store forskellighed der har været i forhold til udgifterne eksempelvis

gennemføre sine konferencer i i stockholm eller i berlin eller andre steder i hvert fald i tyskland og sverige og også

også glad for at vi har ekstremt mange af de her

store skibe med mange folk nogle siger så godt nok at de køber for lidt når de endelig kommer i land

om vi kan få dem til at blive lidt længere ad gangen så de kan nå at købe noget mere men omvendt synes jeg også at jeg

en lidt bedre kontrol i den forbindelse men

det en turismeplan som jeg synes vi alle sammen kan være bekendt jeg synes den er god jeg synes den har rigtig mange gode ting som skal med vi har været

det kan godt ske at komme den her diskussion hvor man begynder at kriges lidt om pengene

pengene skal bruges på kystturisme eller på erhvervsturisme eller på storbyturisme der er måske nogle der synes at vi placerer pengene de forkerte steder typisk dér hvor man ikke selv har råderet over dem og så kan der opstå nogle konflikter kan man sige

min taletid er brugt men men jeg vil så også sige i

nu her efter ordførerrunden at

af de parter som er med fra politisk side så vi også

den redegørelse om tingene går sådan som de bør inden for området

trækker mange tusind turister hvert år

arbejde på den måde vi nu arbejder og

at få diskuteret med dem hvordan vi kan få skabt danske arbejdspladser og indtægter til vores velfærdssamfund ved at lave en endnu bedre turismeindsats regeringen

at danmark skal turde satse på de styrkepositioner vi

men det vi tilbyder skal være af høj kvalitet og noget vi er rigtig gode til

vi været med til at sikre at der i vækstplanen og den efterfølgende vækstaftale som er blevet lavet med

tre områder kyst og naturturisme storbyturisme og

sikret hundrede procent momsfradrag på hotelovernatninger som hotelbranchen

fat på den offentlige del af arbejdet med at fremme turismen i danmark for det første

etablerer vi et nationalt turismeforum der skal styre og koordinere den offentlige turismeindsats turismeforummet skal udarbejde en national strategi med centrale prioriteter og mål for dansk turisme det nationale turismeforum skal også høres om de tre udviklingsselskabers strategier og udviklingsselskaberne skal rapportere om udviklingsindsatsen til

turismeforummet udarbejder så en årlig statusrapport til erhvervs og vækstministeren som beskriver arbejdet med at fremme den strategiske indsats for det andet

og det bliver jo så endnu bredere så vi kan få endnu flere perspektiver og vigtige

synspunkter med ind i arbejdet omkring turismen det består nemlig af en masse organisationer og ministerier

har konkret viden på turismeområdet for det tredje samler vi indsatsen under de tre regionale udviklingsselskaber der skal fokusere fokusere deres indsats på de tre nævnte fokusområder kyst og naturturismen storbyturismen

et erhverv hvor der er mange jobmuligheder

et af de problemer vi har i samfundet

og det er også et erhverv

giver rigtig mange arbejdspladser i det som nogle lidt hånligt kalder udkantsdanmark nu jo valgt der så jeg plejer ikke at bruge det ord men for forståelsens skyld så det er et vigtigt erhverv og vigtigt

sker med lovforslaget her vi får jo altså den første lov om dansk turisme når det her bliver vedtaget vi er gået til

der har været for meget tummel og for meget konkurrence

alle aktørerne på det her område det har ført til at man måske har været glad for det man selv fik gjort men også har forspildt en masse både kroner og kræfter og man har også konkurreret

mod hinanden på en måde som er helt uhensigtsmæssig det er noget af det der

der satser på bæredygtighed det er en vigtig del af en erhvervspolitik i forbindelse med turisme begge de ting er er kommet med på rimelig vis jeg vil

at jeg ønsker at det nationale turismeforum som nu

også fordi

skal have en konkurrence mellem kyst og naturturismen

og mødeturismen og storbyturismen det er faktisk det vi skal have et stærkt nationalt turismeforum til at sikre

skal så skaffe skaffe bredden

det vigtigt at alle led kommuner

og de organisationer der er tilknyttet finder deres plads i et

min opfordring til ministeren er at det bliver

den ånd vi gennemfører det her

hvis vi nu havde fortsat forhandlingerne lidt længere

forhandle videre med andre storbyer om

det her det kunne vi godt have gjort lidt bedre hvis jeg må sige det på den måde vi kan da se om vi

fælles aftale men man må også en gang imellem sige

henvisninger til landboturisme som en særlig form for turisme

er det fordi vi tror og håber på at det kan bane vejen for en udbredelse af en kvalitetsstandard for alle turismeformer ligesom hoteller og campingpladser har deres stjernesystemer som vi alle sammen kender

herunder også danskere der rejser rundt i eget land som turister

ikke mindst vil vores handicappede medborgere kunne få vældig gavn

skal være muligt at opnå højeste score og derved et certifikat hvis der ikke er ordentlig tilgængelighed for vores handicappede medborgere fn har som bekendt lige været efter danmark for ikke at leve op til fns handicapkonvention med hensyn til tilgængelighed på en række områder så

ingen grund til at vi på turismeområdet ikke lægger os i front med krav til tilgængeligheden udviklingen af kvalitetsstandarder vil uden tvivl føre til en mere gennemsigtig branche hvor der netop konkurreres på kvalitet i alle turismens mangfoldige former

at blive nævnt i bemærkningerne bondegårdsferie er mange ting men landboturismen favner i virkeligheden flere turismeformer cykelturisme naturturisme ikke at forveksle med naturisme aktivferie og meget andet

nu er det nævnt og så håber vi og jeg håber også at det bliver taget alvorligt i flere forskellige led i turismeindsatsen som netop dette lovforslag etablerer

dog meget bekymret for at man åbner op for forsøg med at dispensere fra planloven strandbeskyttelseslinjerne og kystzonerne der har gennem længere tid været ført en slags kampagne for at åbne op for at alle kan komme til i vores kystnære

områder i enhedslisten mener vi at vi skal være meget varsomme med at eksperimentere med de uberørte kyster og vores natur masser af eksempler også fra udlandet skræmmer og er der noget som turisterne kommer til danmark for

potentiale i turismeerhvervet

som sagt mener vi det rummer et stort potentiale men det kræver altså i højere grad

tage fat der hvor det sådan rigtig gør ondt og det mener vi altså ikke at man gør med den her aftale det er en aftale som bygger på den holdning at vækst og kvalitet i turismeerhvervet skabes af politikerne herinde på christiansborg og det er

der står direkte i aftalen at danmark ikke kan konkurrere på pris men den indeholder ikke initiativer som

i danmark men det gør mange lande rent faktisk især mange af de lande som ligger omkring danmark derfor

nedbringe omkostningerne for turismeerhvervet

det er et ekstremt vigtigt parameter aftalen er gennemsyret af at det ligesom er det offentlige der skal løfte turismeerhvervet når man læser

i lovforslaget kan man se at det handler om at skabe en stærkere organisering og styring af den offentlige turismeindsats der skal etableres

som skal koordinere og styre den offentlige turismeindsats

godt at man prøver at koordinere og styre de her indsatser bedre

grundlæggende ikke herindefra at opgaven i forhold til

ved at vi herindefra sikrer nogle ordentlige rammevilkår der gør at det kan løftes vi havde gerne set at man havde satset på at sænke momsen generelt ikke bare på hoteller men også på restauranter det er noget af det der er rigtig dyrt i danmark

vi deler ambitionen om at styrke erhvervet mener vi ikke er den rigtige måde at

et lille hop på stedet det bliver pakket ind i meget store ord

men det er er efter vores opfattelse for uambitiøst

industriarbejdspladser så er det nogle der hele tiden er udsat for en konkurrence som gør at man kan flytte arbejdspladserne men turismearbejdspladserne bliver jo i danmark og det er alle dele af danmark der får gavn af de turismearbejdspladser og det

alle typer af arbejdskraft fra højtuddannede til lavtuddannede til bluecollar

og så videre så derfor er det win win for alle hvis man satser målrettet på en turismepolitik jeg jeg har godt nok bemærket

regeringens ordførere specielt den socialdemokratiske ordfører ikke sådan rigtig

anden socialdemokratisk ordfører fortælle om

alt var forfærdeligt livet altså vi var jo i stenalderen næsten

der var ikke nogen turismepolitik og der skete intet på turismeområdet

vi fik vedtaget forslag som selv socialdemokratiet var med til at støtte i nullerne

syntes altså det var en god turismepolitik som vi førte i nullerne vi fik en masse ting gennemført og fik også samlet nogle af de organisationer

man ikke havde samlet før og det er en meget god præambel

den bygger altså op til det nok om historieskrivningen men der var også et liv i nullerne kan jeg sige til den socialdemokratiske ordfører der var også

også på det område

så af positive ting her jo det at man får en bedre og mere effektiv organisering af hele indsatsen har

i forhold til både regioner

man skulle satse på inden for hele turismeområdet det er klart at der har været sådan et typisk københavn

provins clash et kystturisme

med et nationalt turismeforum som skal koordinere

erkendelse af at dansk turismepolitik

ført af de private virksomheder det er ikke statens småpenge som betyder noget for turismepolitikken

småpenge småpenge det der betyder noget er den indsats som hotellerne

det vi putter i på nationalt plan er nothing

der burde man i selve forslaget

selve konstruktionen synes jeg have lagt vægt på

både i forhold til selve repræsentationen hvad vi som sagt forsøgte på og det lykkedes ikke helt

opfattelsen af hvad private virksomheder betyder for selve turismeindsatsen

nogen turismeindsats i danmark hvis ikke hotellerne gjorde noget hvis ikke restaurationerne gjorde noget forretningerne gjorde noget så var der

og det synes jeg ikke helt at man har prioriteret

en af de ting som vi i hvert fald også gerne vil arbejde videre med også

i den kommende tid men når man kigger på bundlinjen og når man kigger på indholdet i det

en forbedring i forhold til det der er i dag det er en god aftale der er lavet

en konstruktiv minister og derfor kan det

de sydeuropæiske lande der hvor solen skinner meget mere end heroppe men da man så på et tidspunkt

undersøgt hvor meget turisme faktisk fylder i danmark

er er det jo lige pludselig at man får grund til at tage det her meget mere seriøst

kan opgøres til omkring syv og firs milliard kroner der er ethundrede og tyvetusind mennesker beskæftiget og hvis man kigger på potentialet

var omkring fem og tyve millioner turister på verdensplan

er tallet vokset til over en milliard

som den verden stort set

ud og opleve den øvrige verden og vil

danmark og skandinavien det er jo en kæmpe mulighed for os til

det boom og får mulighed for at udvikle en industri endnu mere og tjene endnu flere penge det er jo kun godt det skaber masser af beskæftigelse herhjemme

af en lang række af ordførerne netop karakteriseret ved

det er i forbindelse med de job vi skaber her i danmark

rigtig godt at et bredt bredt flertal i folketinget står bag at lave

at vi koordinerer den offentlige indsats

det har man efterlyst mange steder fordi det gik i hver sin retning jeg er helt med på at dem der faktisk driver

de private og det skal det også blive ved med

blive ved med men det at vi

sørger for at koordinere tingene sådan at man får mulighed for at gøre det hensigtsmæssigt er en rigtig god ting som er blevet efterlyst ganske ganske mange steder

det glæder jeg mig meget til

en helt naturlig opdeling i

nogle tager sig af erhvervsturisterne nogle tager sig af storbyturisterne og andre tager sig af kystturisterne det er funktionelt og det er sund fornuft jeg synes faktisk at vi i forbindelse med

bestyrelser har fundet en ordentlig

nogle der gerne vil flere erhvervsfolk med og nogle vil gerne have nogle flere lønmodtagerrepræsentanter med jeg ved ikke der er så også nogle flere kommuner

lidt omvendt men jeg synes egentlig at landet det meget meget fornuftigt jeg vil godt takke alle de partier som har været med til samarbejdet

tilgang til det her det her er jo ikke noget vi skal

det er noget som vi gør til glæde og gavn for danmark det skulle den

så alle spørgsmål der måtte være og alle

konstruktive forslag i i fasen op

danmark i rimelig god balance den nuværende vejlovgivning består af hele fire love med denne lov forenkler vi lovgivningen så der fremover kun er to hovedlove nemlig vejloven og privatvejsloven desuden sker der en forenkling af reglerne om pålæg af vejbidrag samt i forhold til at give tilladelse til at opsætte skilte med videre langs vejen desuden indebærer lovforslaget at der sker en administrativ forenkling af private fællesveje venstre hilser denne forenkling meget velkommen vi har hidtil oplevet

fra villaveje eller midlertidig skiltning i forbindelse med større arrangementer med videre det skal vi have luget væk så borgere og foreninger ikke belastes unødigt et helt centralt tema i dette lovforslag er at sikre bedre fremkommelighed på de eksisterende veje det er et problem at der i københavn er masser af langvarige gravearbejder i byens gader med øget trængsel og tidsspilde til følge den slags koster samfundet rigtig dyrt det kan og skal gøres bedre

for biler forbedres også i byerne i dag er der ingen eller kun beskeden koordination af gravearbejder

på med dette lovforslag

i form af samgravning og bedre styring af ledningsarbejderne desuden gives der hjemmel til at vejmyndighederne kan idømme en bod hvis gravearbejdet i vejbanen ikke afsluttes til en rimelig aftalt tid

at give et incitament til at vi fremover får afsluttet de mobilitetshæmmende gravearbejder inden for en rimelig tid i forhold til entreprenører

særlige forhold såsom ekstremt vejrlig eller lignende ikke betyder at man kan blive idømt en bod venstre vil i forbindelse med udvalgsarbejdet stille nogle spørgsmål så vi får denne vigtige balance mellem

og de nødvendige gravearbejder afdækket og præciseret for naturligvis er der behov for at grave i vejene det skal blot koordineres bedre og ikke tage længere tid end højst

på vejene jeg hilser det også meget velkommen at der med lovforslaget sikres en bedre trafikafvikling på tværs af kommunegrænserne ikke mindst i hovedstadsområdet

mange kommuner er der hårdt brug for fælles trafikstyringscentraler så der kan sikres grønne bølger og bedre fremdrift på vejene

gengæld en enkelt ting i lovforslaget som venstre er skeptiske over for vi er skeptiske over for § en

og tredive der handler om at regeringen foreslår at der nu kan opkræves gebyrer for behandling af gravetilladelser med videre det er ikke venstres politik at pålægge erhvervslivet herunder ledningsejerne nye byrder og omkostninger

dette synspunkt vi vil derfor bede ministeren om at dette spørgsmål om gebyrer tages op til en politisk drøftelse i forbindelse med udvalgsbehandlingen men sammenfattende kan venstre støtte lovforslaget og vi respekterer naturligvis den stemmeaftale som blev indgået i forbindelse med trafikaftalen fra juni to tusind og fjorten men vi ønsker som sagt en præcisering af vilkårene for bod

det er to år og en halv måned før jeg blev født så man kan jo sige at selv om jeg selv synes at jeg stadig væk er en hel del ung så

være bedaget der skal noget nyt til det er vigtigt at vi får et lovforslag som er mere nutidigt som er lettere tilgængeligt som er nemmere at forstå jeg tror vi alle sammen kender den problemstilling den udfordring at vi sidder på vejen

der vejarbejde igen igen vi synes lige at der havde været vejarbejde at der havde været kødannelse

endelig kommet på plads men få måneder efter

vejen brudt op igen man starter forfra den form for manglende koordination den form for manglende timing i forbindelse med vejarbejde er noget af det som vi

bod på med det her lovforslag vi sikrer at det bliver bedre tilrettelagt bedre koordineret sådan at når man skal i gang med

bliver ordnet også hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med vejarbejde giver det her lovforslag mulighed for at gribe ind der er mulighed for at give de involverede entreprenører en bod

de har et økonomisk incitament til at gøre sig færdig hurtigst muligt

er der et element i den her lov der gør at

differentiere i forhold til for eksempel parkeringsafgiften så man kan sige at miljørigtige biler for

billigere eller gratis der er altså på den måde mulighed for at kommunerne selv kan tilrettelægge en mere grøn profil

venstres ordfører nævnte det med skiltningen det er også et skridt i den rigtige retning hvor der bliver noget mere frihed og endelig lægges der an til at der skal være mindre bureaukrati mindre kommunal administration

at kommunerne selv kan bestemme de områder hvor de synes at

håndtere det med om der skal være udeservering eller der skal være stativer uden for eller andet så længe reglerne

at skulle sidde og skrive en ansøgning det er også med til at gøre det nemmere

der kan jeg nævne at det er sådan at det såkaldte gæsteprincip bliver videreført i den nugældende

så der er ingen der stilles ringere i forhold til de her ting men det er klart

folk der har bekymringer eller ting de gerne vil have undersøgt

er noget som der er bred opbakning til

hvis der opstår knaster på vejen om man så må sige

for vejområdet skærer ned til to love noget af det der selvfølgelig

vi ser de her håbløse gravearbejder og man når næsten kun lige at få dækket det til og lagt ny asfalt

kloakker til så kommer der søreme nogle der også synes der skulle være nogle ledninger

så graver man hele skidtet op igen

kan folk hverken komme frem eller tilbage det her er selvfølgelig primært et storbyproblem men der er det til gengæld også et problem som jeg er glad for at der bliver taget hånd om med den her lov også med hensyn til

her rimelige hensyntagen til entreprenørerne så de selvfølgelig også har mulighed for at

endnu en pengemaskine for staten

en lille bremse på at man bare kan lade de her huller ligge vidt åbne i

som også er nævnt i lovforslaget

der gør at vi stemmer imod lovforslaget

som der jo egentlig er relativt få af i forvejen

afgiftsfri og så ved jeg ikke lige det har jeg

læse mig til hvad der nærmere forstås

grønne

gratis på på den baggrund men jeg synes måske det er lidt et skråplan

bestemte typer af køretøjer i forhold til om man skal betale vi har

naturligvis handicapparkeringspladser er helt på sin plads men at man derudover også

favorisere andre typer af køretøjer herunder elbiler bryder vi os måske ikke så meget om

skriver en masse love sammen og mindsker byrderne for kommunerne som jo administrerer de fleste veje her i danmark at byrderne ude i kommunerne bliver mindre er vi tilfredse med eller som vi siger i nordjylland

gennemfører også nogle af de anbefalinger vi fik fra trængselskommissionen overalt i danmark skabes der mange bilkøer fordi der er vejarbejde der bliver nu mulighed for at give en bøde når vejarbejde bliver forsinket

af og til

oplever man at den samme vej

bliver den færdig og så graves der en gang til det er sådan lidt en stående joke udeomkring det ville være godt

det kunne blive anderledes fremover altså at loven nu sikrer at det skal koordineres sådan

kan de forskellige ting blive ordnet på samme tid så vejen kan

i mindst mulig tid tidligere har det også indgået i lovforslaget at kommunerne kunne opkræve gebyrer for gravetilladelse det er ikke med

og det er til vores store glæde igen og igen

hører vi fra landområder at der er mangel på internet og mobildækning

en måde at løse det på er jo ikke at lægge hindringer ud for teleselskaberne når der skal graves kabler nederst

sådan hindring det ville medføre at der blev lagt langt

gives omkring ethundredetusind gravetilladelser om året så det vil bestemt hindre

investeringer i den digitale infrastruktur

sådan et gebyr kom med i radikale venstre er vi glade for at det gebyr ikke er en del

vil mindske trængslen sikre gode rammevilkår for udrulning af den digitale infrastruktur

og radikale venstre kan derfor med glæde støtte

kringlet det i virkeligheden er foregået uden at vi rigtig har reageret på det for nogle år siden kørte jeg med en taxachauffør forbi danmarks radios nye bygning og han fortalte

sidste tror jeg to år havde været gravet op lagt til og asfalteret og gravet op lagt til og asfalteret

derfor er det jo alt i alt en besparelse så vi hilser lovforslaget velkommen

gebyrerne var tilsyneladende en af anstødsstenene men gebyrerne pålægges jo som

ikke for sjov det er jo kun i en situation

og bygherres side ikke har tænkt sig ordentligt om

aftalerne således at bilerne kan komme frem

kristian pihl lorentzens meget udtalte modstand mod lige præcis det element i

under udvalgsarbejdet jeg føler mig overbevist om at det

så står

vækst og arbejdspladser som et samfund må stille til rådighed for sin

infrastrukturen er i

derfor en samfundsmæssig opgave også fordi den på denne måde kommer under demokratisk kontrol fra henholdsvis stat region eller kommune da vi og det her kan godt blive lidt pseudo da det ikke var mig selv der var til stede den dag men jeg håber at alle forstår hensigten i sin tid gennemførte et par forhandlingsmøder med

var vi derfor opmærksomme på at meningen med lovforslaget var at gøre det lettere for især kommunerne at

kommunale veje til private fællesveje i en tid med fattige kommuner der har ondt i økonomien kunne nedklassificering sagtens blive det store spareprojekt i kommunerne dengang måtte vi faktisk konstatere at det nok var et af formålene med en ny vejlov i hvert fald stod der i første udkast at fristen for tidligste udmøntning af en kommunal beslutning om nedklassificering af en vej var skåret ned fra fire til en år på baggrund af disse forhandlinger med enhedslisten valgte transportministeriet at lytte til vores bekymring og fastholde den hidtidige frist på fire år i udkastet til lovforslaget som vi nu står med således at en beslutning om nedklassificering tidligst kan udmøntes fire år efter kommunens beslutning og tak for det vi har forståelse for at der kan ske nedklassificering af mindre veje for

i sommerhusområder kolonihaveområder sideveje med få beboere og måske også lidt ude på landet men hvis det breder sig til måske svagt trafikerede almindelige villaveje får vi et opsplittet fragmenteret lokalt vejnet med meget forskellig vedligeholdelsesstandard og tab af de stordriftsfordele som kommunerne trods alt er i stand til at udnytte

vi blev oprindelig imødekommet på spørgsmålet om hvorvidt man kunne skærpe begrebet samlet trafikal vurdering

vi fandt at der måtte lægges nogle flere objektive vurderinger til grund for den samlede vurdering af trafikken på den pågældende vej vi kan ikke finde den her opstramning nogen steder i lovforslaget eller i bemærkningerne og selv om vi ikke er blevet inviteret med i

blandt andet parkering da det åbner op for at man

for betaling vi synes nemlig det er en knaldgod idé at fremme elbilisme frem for al mulig anden bilisme

snerydning det er ikke noget at prale af i det her land heller ikke på det kommunale vejnet især ikke på de veje som klassificeres som c veje kravene til grundejere om snerydning på fortove og stier er skrappe nok men mange oplever at kommunen ikke har samme forpligtelse på de mindre veje og slet ikke

kommunalvalg og regionsvalg er lige restriktive nok hele ideen med at komme efter synderen med trusler om bøder og lignende bryder vi os

det må være nok at vejmyndighederne sammen med politiet påser at plakaterne hænger på en sådan måde at de ikke forringer trafiksikkerheden og at eventuelt forkert ophængte plakater nedtages af vejmyndigheden på det partis regning som har hængt plakaten op vi opfordrer til så lidt nidkærhed

så jeg skal bare afslutningsvis

vores stillingtagen til anden og tredje behandling

vi går jo ned fra fire til to på området men også når det er helt

indiskutabelt at der gives rammer for styring af generende gravearbejde herunder krav til bedre samarbejde

en eneste bilist i dette land som ikke synes at vi som myndighed er med til at forværre trængselsproblemerne fordi instanserne ikke snakker sammen og man graver de samme steder igen og igen fru anne

en lille drøm kunne jo være at

at kræve hurtigere gennemførte gravearbejder også selv om nattetimerne skulle tages i brug det er i hvert fald naturligt for virksomheder der er nødt til

indregne værditab når maskinerne står stille

også om økonomi det er vi godt klar over og det er her vi

egentlig gerne vil have kastet lidt lys på

om hvorledes man i transportministeriet og kl kan være så langt fra hinanden når man estimerer de økonomiske konsekvenser af det her lovforslag og som herre kristian pihl

er der også en gebyrproblematik vi må have kigget lidt nærmere på men alt i alt set fra vores stol

er der tale om reelle og relevante ting her forbedringer som

nu bliver slået fast at der skal være en bedre systematisering og hvis man ikke overholder tidsfristerne på gravearbejde ja så kan man få en bøde en bod det synes vi i høj grad der er brug for for når man færdes i københavn kan man se at der ikke er nogen sammenhæng i den måde

fremkommeligheden er under al kritik så det

rigtig godt tiltag det bakker vi meget op om vi synes også at det tredje element nemlig en smidigere trafik på tværs af kommunegrænserne er en rigtig god idé vi er afhængige af at vi får fjernet trængsel at det bliver nemmere og at mobiliteten styrkes og kan man gøre det med intelligent

signalgivning osv bakker vi selvfølgelig op om det vi synes også det er helt i orden at

det mandat at man kan differentiere betalingen af parkering under den forudsætning går jeg ud fra at man gerne vil skabe renere luft men jeg lægger også vægt på at det her

om de vil bringe i anvendelse er der et demokratisk flertal for det

gebyrer for gravearbejde

også betænkelig ved hvis det viser sig at man skal til at betale for nogle gravetilladelser som man i dag ikke betaler for

fordi man ikke overholder de frister der ellers normalt er er

blevet justeret og ændret flere gange men loven er på mange måder ikke længere tidssvarende og derfor der behov for en gennemgribende modernisering af loven og

betyder bla at det samlede antal love på området reduceres idet vejbidragsloven og renholdelsesloven ophæves og indarbejdes i de tilbageværende hovedlove vejloven

derudover forenklet og moderniseret rent sprogligt så loven samlet set

mere forståelig og nemmere at anvende

indgår som bekendt i stemmeaftalen om vejloven der blev en del af trafikaftale to tusind og fjorten

fireogtyvende juni mellem regeringen venstre dansk folkeparti sf liberal alliance og konservative folkeparti men lad mig nu for en god ordens skyld

lovforslagets hovedpunkter lovforslaget sætter især fokus på bekæmpelse af trængsel på vejnettet

et område langt de fleste borgere kan og desværre også skal forholde sig til

timer bag rattet og der er nok rigtig mange ligesom ordførerne

på et tidspunkt i hverdagen har følt sig generet af gravearbejder der synes at dukke op nye steder hver dag eller måske er endnu værre at der på trafikerede veje lige er kommet asfalt på efter et langvarigt vejarbejde og

et nyt gravearbejde begynder en ny ledningsejer skal til det kan gøres bedre

pligt til at alle graveaktører og ledningsejere skal koordinere planlagte gravearbejder inden der søges om gravetilladelse hensigten er at fremme samgravning altså hvor flere aktører deles om samme tilladelse og dermed reducere det samlede antal gravearbejder vejmyndigheden får også flere redskaber til at håndtere den situation hvor

der er aftalt i tilladelsen det bliver for eksempel muligt for vejmyndigheden at stille vilkår om bod ved forsinkelse ligesom vejmyndigheden selv kan gøre et arbejde færdigt for ledningsejerens regning hvis der indtræder en forsinkelse formålet er klart nok færre gravearbejder skal forsinkes til gavn for fremkommeligheden

ikke formålet er ikke hensigten er ikke at vilkår om bod skal være en ny pengemaskine for vores kommuner

desuden indeholder lovforslaget tiltag der med udgangspunkt i især hovedstadsområdet har til formål at sikre en mere smidig trafikafvikling på særlig

på den slags veje kan de enkelte kommuner have individuelle og forskellige interesser med hensyn til trafikafviklingen

kan være velbegrundede lokale hensyn men det kan i visse tilfælde gå ud over hensynet til den samlede fremkommelighed

imødegå dette fastsættes der regler om obligatoriske samarbejder mellem de relevante kommuner og meningen er at parterne skal udarbejde fælles aftaler for fremkommeligheden på hele strækningen så fokus rettes mod den samlede trafikafvikling over

for parkering efter miljøhensyn det betyder kort og godt at de enkelte kommuner kan vælge at tilgodese miljøvenlige køretøjer ved at gøre det billigere eller måske endda gratis at parkere for miljøvenlige køretøjer

værktøj bestemmelsen kan vise sig at spille en vigtig rolle i forhold til for eksempel udbredelsen af elbiler her i danmark

hensigten med lovforslaget at det generelt skal være nemmere for kommunerne

et konkret eksempel i dag er det sådan at kommunen skal ansøges om tilladelse til blandt andet udeservering for restauranter placering af cykelstativer og en lang række andre former for råden over vejareal der i udgangspunktet egentlig er ret ukompliceret og ligetil men fremover bliver det sådan at kommunerne selv vil kunne bestemme at visse områder ikke kræver tilladelse hver eneste gang kommunerne kan med andre ord slippe for at behandle et stort antal ansøgninger på de specifikke områder hvis de vælger at gøre brug af muligheden

kommunerne der bliver sparet for en del administration

egne borgere jo så også slipper for en besværlig ansøgningsprocedure på de områder hvor kommunen vælger at gøre brug af muligheden det kan jo altså så kort sagt blive nemmere at være butiksejer

ikke længere skal søge om tilladelse til at

holde sig inden for de overordnede rammer kommunen udstikker

jeg ser frem til

fem og tredive et problem der skal løses på denne baggrund er det meget glædeligt at vi i dag kan førstebehandle anlægsloven for en ny fjordforbindelse

med bilkøerne og få genskabt fremdriften over roskilde fjord med dette lovforslag bemyndiger vi bemyndiger vi transportministeren til at anlægge

firesporet motortrafikvej

i hornsherred herunder anlægger vi en højbro over roskilde fjord imellem marbækvej og tørslev hage med denne anlægslov sætter vi altså handling bag ordene i den brede trafikaftale som vi indgik i marts to tusind og tretten hvor vi på grundlag af en omfattende og grundig vvm undersøgelse besluttede at bygge en ny bro ved

de seks hundrede og tres million kroner ved et statsligt bidrag som vi har fundet i infrastrukturfonden den resterende finansiering sker ved brugerbetaling med en forventet tilbagebetalingstid

skal ikke skjules her ved førstebehandlingen at der har været kritik af denne model med delvis brugerbetaling der er tre primære grunde til at forligskredsen har valgt denne model som venstre støtter for det første er der et gratis alternativ i form af den eksisterende bro for personbiler busser landbrugskøretøjer og tohjulede køretøjer der kommer altså ikke en betalingsring ved roskilde fjord for det andet ville alternativet til brugerbetaling være at projektet ikke kunne finansieres og realiseres i en overskuelig fremtid og det ville være til stor skade for udviklingen på egnen her har vi fået meget klare meldinger både fra kommunalbestyrelsen og erhvervslivet i området se at få bygget den bro i en fart selv om der bliver en delvis brugerbetaling

for det tredje må man sige

fuld valuta for pengene ved passage af den nye bro i form af sparet tid men også sparet brændstof de præcise takster for passage af broen og de rabatter der måtte blive besluttet vil blive fastsat af en kommende bestyrelse for den selvstændige offentlige virksomhed der skal stå for driften af forbindelsen når denne engang er bygget i lyset af den generelle knaphed på statslige anlægskroner for der er masser af gode og relevante forslag rundtomkring i landet men der er knaphed i forhold til behovet for at bygge forudser jeg at vi godt kunne komme til at bruge denne model ved tilsvarende projekter andre steder i landet

venstre er meget tryg ved den omfattende vurdering der er foretaget af projektets miljømæssige konsekvenser i kraft af en grundig vvm undersøgelse der er tale om et natura to tusind område og derfor skal tingene selvfølgelig være fuldstændig i orden i forhold til habitatsdirektiver

det er de efter min klare overbevisning til fulde især med den supplerende vurdering som ministeren klogeligt har iværksat

gennemfører vejdirektoratet lige nu og resultatet skulle vistnok foreligge inden for et par uger så vi også har det med i behandlingen for venstre er det vigtigt at vi nu sætter fuld fart på anlæggelsen af denne hårdt tiltrængte forbindelse

roskilde fjord vi skal ikke tøve længere det forventes

at anlægsarbejdet kan starte i to tusind og seksten og at den nye bro kan åbne engang i løbet af to tusind og nitten og til den tid vil det så være slut med de lange bilkøer

der er udstødning som bare blæser ud til ingen verdens nytte derfor har der været en årelang kamp

noget nyt til i de seneste år hvor jeg

har været socialdemokraternes transportordfører og også før det har jeg noteret mig

den meget aktive tidligere s borgmester ole find jensen som kom til christiansborg den ene gang efter den anden med delegationer fra erhvervslivet fagforeninger og andet og slog på tromme for den her forbindelse der er virkelig tale om et gedigent stykke politisk håndværk fra de lokales

har det været flot at se at man lokalt har været villig til at sige ja vi ville egentlig gerne have at

var en fuldt ud statsfinansieret løsning

skrue noget sammen hvor vi selv skal bidrage i form af brugerbetaling det er et rigtig flot stykke politisk håndværk der er blevet lavet af de lokale fra

socialdemokraterne også rigtig glade for at vi nu med det her lovforslag kan åbne op for at arbejdet går i gang at vi kan få lavet de

få lavet den bro der skal laves så

mere hensigtsmæssig måde så vi kan spare tid og spare brændstof det er klart at når man laver så stort og så omfattende omfattende et stykke arbejde

det er problematisk i forhold til miljøet og andet

side af den opfattelse at der er blevet lavet et meget meget grundigt

det er på et oplyst grundlag vi foretager os det her

som har spurgt kritisk ind til det med eu domstolen og det her habitatskrav

rigtig rigtig glad for at vi også i dag har med at det er sådan at vores minister har sikret at vejdirektoratet skal

supplerende undersøgelse på det her område så vi ved at vi er på rette grund

vi foretager os det her arbejde der skal ikke være nogen udeståender

ting når der er et natura to tusind område

tage miljømæssige hensyn og derfor er vi socialdemokrater glade for at de også bliver taget

med det her lovforslag bygger bro til fremtiden

vi endelig får afsluttet det flotte arbejde der lokalt af ole find jensen og andre stærke lokale kræfter fra

at vi kan se frem til at der står en bro klar

også at lave den her brugerfinansierede løsning som som er lidt nytænkning

alternativet nok været at der var gået måske ti

år endnu inden der var kommet en løsning på de trafikale problemer omkring frederikssund det her er et løft til erhvervslivet der er

har været med til aktivt at presse på for at vi også kunne få bevilget de ekstra penge

ellevte time at der lige pludselig var lidt behov for for yderligere midler

der er rejst en lille smule tvivl i forhold til habitatsområdet og jeg hilser også velkommen at ministeren nu beder vejdirektoratet om

en ekstra gang på den vvm redegørelse der er lavet jeg har nu fuld tiltro til at folkene i vejdirektoratet og dem der har lavet den vvm redegørelse har fuldt styr på det

vi kan være nogenlunde sikre på at det store forarbejde der er lavet

er vigtigt at det her

må vi politisk står sammen om at få det her kørt igennem inden for den

af hensyn til de mange borgere der hver dag holder i kø enten den ene eller den anden vej for at passe deres daglige gøremål

tredje behandling og en endelig vedtagelse af det her

modeller er opsat nord for syd for knap så meget syd for tunnel højbro og så videre

finansieringsproblem det var en udfordring for os

så derfor har det været en fornøjelse at opleve

medvindsdiskussion vi har haft i frederikssund om at få løst

jeg føler mig overbevist om at den her selvstændige offentlige virksomhed som nu skal fastlægge

køre over højbroen rent faktisk finder en model som gør at både borgere i frederikssund oplever at de kan få den fornødne rabat

trafikken der blot kører forbi fordi det er hurtigere også kommer til at betale sagen er jo

i løbet af fyrre år så

muligheder for at få et godt erhvervsliv og nogle gode forhold for de borgere der bor

ministeren og ministeriet har jo i deres bemærkninger til lovforslaget gjort meget ud af hvordan forholdet er for de forskellige

dyrearter der lever i natura to tusind området og hvordan man i øvrigt kan kompensere og sikre at der kommer den nødvendige erstatningsnatur den nødvendige

fra maj to tusind og fjorten og den skal vi selvfølgelig tage højde for i den endelige udformning af kompensationer erstatninger eller hvad man nu i øvrigt må kalde det i eu sprog således at der ikke skal herske tvivl om

principperne i natura to tusind og habitatdirektivet

kommunens side virkelig gjort meget for hele tiden at have blikket rettet mod

er noget man kan gøre derudover således

i eu systemet så jeg ser frem til

miljøudvalget de er jo noget mere inde i de her forskellige direktiver og bestemmelser om de enkelte artikler

således at vi ikke løber ind i kritik fra vores kollegers side her i folketinget men der skal ikke herske tvivl om at i sf synes vi at en forbindelse syd om

er en god idé vi skal bare have fuldstændig styr

så vi ikke taler to tusind og nitten men to tusind og tyve og en og tyve og der lyttede

arbejde hurtigt således at vi kan få det her på plads

at anvende artikel seks stykke fire

skal komme med erstatninger foran

kan sikre os at vi rent faktisk lever

der er jo ikke nogen der har en interesse i at stå med en lovgivning som så betyder at vi kan

har opsættende virkning før vi overhovedet kan komme i gang jeg synes vi bliver nødt til at være noget smidige her

imødekomme hinanden i vores ønske om at få det afdækket sådan at vi ikke løber ind i nogen sager

læser dem nøje men samtidig sikrer at det her lovforslag også er vedtaget inden jul altså vi har ikke brug

brug for at vejdirektoratet arbejder det her igennem som transportministeren

at også sf støtter det her lovforslag således at

miljøordfører og de folk i sf der ved noget om miljø kendte godt de her bestemmelser

i nogle problemer som var unødvendige fordi man ikke på

vi gør det selv vi handler nu hvor meget skal vi ekstrakompensere hvor meget skal vi komme med en eller anden form for erstatningsskov erstatningsnatur

skulle kunne løse det her og give os et bedre svar end det som vi kan få ved en supplerende

mærkeligt at den supplerende vurdering kan gennemføres på kun nogle få uger i betragtning af at det skal genvurderes hvorvidt en bro er det mindst skadelige alternativ i forhold til alternative linjeføringer vvm redegørelsen sætter et stort spørgsmålstegn ved dette hvorfor det kan blive nødvendigt at skrinlægge planerne om en bro og erstatte disse

jo næsten gå helt om igen enhedslisten tvivler på at denne supplerende vurdering vil blive uvildig

behandlingen af det her lovforslag til for eksempel efter nytår

så den supplerende vurdering ikke bliver en skueproces og så der bliver gennemført en reel høringsfase af denne supplerende vurdering sporene fra metrocityringen skræmmer dette er også kun den seneste fadæse der knytter sig til det her lovforslag den største bommert er naturligvis at man overhovedet er kommet på

at anlægge en ny bro gennem et område der er belagt med så mange naturbeskyttelsesbestemmelser og hvor der er så store rekreative interesser

nok fået at vide at der vil ske kompenserende tiltag andre steder oprettelse af nye habitater opsættelse af støjskærme med videre det ændrer dog ikke ved at en bro vil forringe området omkring roskilde fjord markant en tunnel sætter også sine spor om end i langt mindre grad

uacceptabelt er det at regeringen ikke vil se seriøst på de realistiske alternativer en ud og ombygning af kronprins frederiks bro og det tilstødende vejnet men også på en markant genopretning af den offentlige bustrafik der gennem mange år systematisk er blevet forringet oven i de graverende fejl

kronen på værket at bilisterne skal betale for at passere broen det skal nok afholde rigtig rigtig mange fra at

biler vil køre over kronprins frederiks bro som det var meningen skulle aflastes da dette imidlertid ikke er nok til at kunne tilbagebetale den nye delvis lånefinansierede bro skal trafikken over kronprins

det sker blandt andet ved forbud mod biler over tre

som forslaget ligger her tror vi ikke på at en ny sydlig forbindelse giver denne aflastning som ministeren påstår

forslaget blandt andet til at der skal oprettes en selvstændig offentlig virksomhed der udelukkende skal opkræve betaling for at køre over broen som sagt synes vi det er tåbeligt at afgiftsbelægge denne forbindelse og hvilke andre forbindelser planlægger ministeren i øvrigt

men når nu ministeren insisterer ville det være mere oplagt at lade sund bælt stå for opgaven i stedet for at etablere endnu en bureaukratisk knopskydning enhedslistens

adgang over fjorden grundlæggende er vi også af den opfattelse at store infrastrukturinvesteringer stort set altid lønner sig også selv om der ofte er modstand i forberedelsesfasen de seneste opgørelser viser feks

nu er oppe på fjorten pct samtidig med at miljø

hvor de første analyser blev udarbejdet i det her projekt så synes jeg at det er rigtig vigtigt at der er lokal opbakning og den er faktisk meget intensiv

når der som her indføres et helt nyt koncept for regionale broer ved indførelse af delvis brugerbetaling det har også været omtalt tidligere det er jo en nyskabelse et er dog at vedtage den her anlægslov noget andet er at finde den rette balance for de takster

trafikprognoser er jo som ordet siger kun prognoser så der udestår en meget vigtig delopgave for bestyrelsen når der skal tages stilling til de vigtige takster som også skal være være robuste på lang sigt hvilket også understreges i høringssvarene ikke mindst for erhvervslivet der skal tages stilling til rabatordninger pendlerforhold

afskrivningsperioden også holder vi synes også det er rigtigt at der fastholdes et gratis et gratis alternativ

der foretages en regulering af små og store køretøjer som det er foreslået inklusive landbrugsmaskiner det er klart at der er mange afbalanceringer i sådan et forslag og mange ting må på dette tidspunkt bero på et skøn

vores håb at bestyrelsen i realiteten vil få vide beføjelser til også at rette på betingelserne hvis det skulle vise sig nødvendigt

får nogle erfaringer med broforbindelsens både direkte og indirekte virkninger

en anlægslov der sætter gang i at vi kan få bekæmpet den trængsel og kø der er i området fordi der ikke er tilstrækkeligt med fremkommelighed og mobilitet der bygges nu en firesporet motortrafikvej prisen

brugerbetaling over fyrre år er det så er problem med brugerbetaling

vil have mere brugerbetaling fordi det betragter vi som en skat oven på det vi betaler i forvejen men her er der en alternativ rute en alternativ vej man kan tage

ikke noget problem i det og derfor er det et princip

kan vi kun støtte op om der har jo været en meget grundig

tingene er undersøgt til bunds

her på falderebet er rejst tvivl

habitatskrav natura to tusind men vi er blevet beroliget af ministeren der foretager

sikker på at tingene er som de skal være

fuldstændig stopklods at der skulle til at etableres nye høringer og nye runder

fagfolk og eksperter

skabe et lovgrundlag og når de har nikket til det så ved jeg at så er der også grund til at tro på at det er holdbart og fuldstændig inden for lovgivningens rammer og

er ikke nogen grund til at stikke en kæp i hjulet

vi håber at vi kan få gravemaskinerne i gang hurtigst muligt

til indvielse i to tusind og nitten

vil foretage en ekstraordinær undersøgelse men at han på den baggrund ikke mener at der er grund til at udskyde førstebehandlingen

mener da også at sf burde

tåls med at når de eksperter vi har her der er fuldstændig uvildige kan nægte tingene så lad den proces køre der er da ikke nogen grund til at man på eget initiativ skal gøre sig klogere end de embedsmænd

men dengang der var usikkerhed omkring

undgå at vi står i en situation

eu domstolen eller at der kommer andre ting i vejen

ikke nogen grund til at vi hver især skulle til at begynde at indkalde til høring og foretage en hel masse tingene foregår

der kommer et go fra ministeren fortsætter vi

det vi tror og forventer og ellers vil ministeren jo selv

tage sagen op og justere det der skal justeres i forhold til det jeg mener det er helt populistisk

skibbyvej i i hornsherred vejen føres over roskilde fjord

omfatter desuden en bemyndigelse til at anlægge en tosporet vej der tilslutter den nye motorvej med lyngerupvej øst for lyngerup

benytter den eksisterende kronprins frederiks bro over roskilde fjord

der er tilsvarende stigende problemer med fremkommelighed på strækningen det fører til forsinkelser på begge

grave frem i transportministeriets arkiver

er at i hvert fald tilbage siden nitten halvfemserne har en ny fjordforbindelse været på tale fra to tusind og syv til to tusind og ti foretog vejdirektoratet en vvm undersøgelse jeg er glad for at konstatere at et bredt bredt flertal i folketinget

er således en udmøntning af aftalen som har det mundrette navn en ny storstrømsbro

indgået mellem regeringen sf venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative

i aftalen er der enighed om at forbindelsen etableres som en højbro syd om

finansieres dels ved et statsligt bidrag dels ved brugerfinansiering for blandt andet at håndtere opkrævningen af brugerbetaling for passage af den kommende fjordforbindelse indeholder forslaget desuden en bemyndigelse til

etablere en selvstændig offentlig virksomhed der får navnet

etablere broen med tilhørende vejanlæg optage lån til finansiering etablering og drift af et betalingsanlæg med videre med videre virksomheden får dermed det overordnede ansvar for projektet når den kommende fjordforbindelse så er færdig

til hele regionen sådan set kort fortalt medfører en ny forbindelse at tilgængeligheden øges trængslen mindskes og rejsetiden forkortes for mange af de personer

som jeg nævnte

ganske omfattende og langvarig vvm undersøgelse altså en miljøundersøgelse

ti hvor en række forskellige alternativer blev undersøgt grundigt og hvor resultatet i sidste ende blev en anbefaling af den sydlige linjeføring med en højbro den indstilling var baseret på en samlet afvejning af de trafikale de økonomiske og de miljømæssige konsekvenser ved hvert

har jeg bedt vejdirektoratet om

en supplerende vurdering af den indstilling baggrunden for det er en dom fra eu domstolen der er afsagt for ganske nylig og som har betydning for projekter der berører et udpeget natura to tusind område og da området omkring roskilde fjord er udpeget til natura to tusind område

vil den kommende fjordforbindelse også være omfattet af dommen selve indholdet

ret teknisk den drejer sig om at hvis et projekt benytter sig af såkaldte kompensationsforanstaltninger i forhold til det beskyttede område så skal visse nærmere betingelser i eu habitatdirektivet være opfyldt

altså en ny praksis de enkelte betingelser er derfor naturligt nok ikke gennemgået minutiøst i den allerede foreliggende vvm undersøgelse som altså blev færdig i to tusind og ti derfor går vejdirektoratets nu igangværende arbejde kort fortalt ud på at sikre at projektet fortsat er i overensstemmelse med eu lovgivningen også efter den her nye praksis jeg kan også sige at arbejdet

med hjælp fra en ekstern rådgiver

vil blive forelagt folketinget ganske snart således at vi kan få det med i transportudvalgets behandling af

tiden jeg mener at det vil være uhensigtsmæssigt at udsætte folketingets behandling af lovforslaget på det foreliggende grundlag

altså valgt den her procedure som jeg har skitseret for at sikre at alle hensyn under disse omstændigheder varetages på den bedst mulige

og ser frem til den videre behandling

gerne kvittere for at når man så læser

når man taler om at

tingene ad så der er en vejmyndighed og en anden myndighed der kan træffe de trafikregulerende foranstaltninger

min opbakning til de dispositioner der indtil videre er

man også går